i dag er der følgende anmeldelser miljøministeren lovforslag nummer l en hundrede og fire indenrigs og sundhedsministeren lovforslag nummer l en hundrede og fem per clausen

beslutningsforslag nummer b en og fyrre simon emil ammitzbøll

beslutningsforslag nummer b to og fyrre og beslutningsforslag b tre og fyrre per ørum jørgensen beslutningsforslag nummer b fem og fyrre liselott blixt og karin nødgaard forespørgsel nummer f

martin henriksen og peter skaarup forespørgsel nummer f tretten titler på de anmeldte sager vil fremgå

om finanslovforslaget i går har finansudvalget holdt et møde hvor vi teknisk gennemgang

jeg kan herefter på et enigt finansudvalgs vegne meddele at denne gennemgang ikke har givet os anledning til bemærkninger eller til at der stilles yderligere ændringsforslag det betyder

også gerne lige benytte lejligheden her til at takke alle dem der har været impliceret i behandlingen

tredjebehandlingen af forslaget om bloktilskud til færøerne for to tusind og elleve vil jeg benytte lejligheden til at kvittere for at et bredt flertal i folketinget bakker op om

økonomi og velfærd det sikrer normalt en god levefod der tåler sammenligning med det vi kender fra vores del af verden her i mit korte indlæg vil jeg gå konkret

og den betydning bloktilskuddet har for velfærden også set i lyset

befinder os midt i en krise

i en årrække har færøernes økonomi været præget af stagnation og tilbagegang så sent som i sidste uge oplevede vi en erhvervsmæssig tragedie der har fået arbejdsløsheden til at stige drastisk øernes største

seafood gik konkurs

det er en stor del af den samlede færøske arbejdsstyrke på cirka tyvetusind personer hvis vi overfører det til danske forhold

svarer det til at cirka firstusind danskere blev arbejdsløse i et hug dimensionerne er til at føle på

i øjeblikket ligger færøernes

arbejdsløshed over den danske der er

situationen ikke blevet af at færøernes største bank eik bank som bekendt er gået

for rigsfællesskabet bankpakkerne og færøernes deltagelse i det fælles danske banksystem ville der herske islandske tilstande på

vores økonomiske grundlag har haft det bedre og det færøernes økonomiske

har ikke bidt sig fast

for økonomien og velfærdsskabelsen og situationen

million kroner efter færøske standarder er der tale om et stort underskud for tredje år i træk og vi skal huske at hele

er på godt fire milliard kroner

der er planlagt store besparelser

i drift og investeringer og det går primært ud over færøernes velfærd

problemet er ikke kun at vi er ramt af en international krise nej problemet er også at vi nu står og mangler den store del af bloktilskuddet der blev skåret væk tilbage i to tusind og to

med usædvanlig højkonjunktur

million kroner om året hvis man fra færøsk side ikke

dumhed at skære ned i tilskuddet og droppe pristalsreguleringen ville tilskuddet

oppe på over en milliard kroner årligt det ville nok kunne gøre en stor

for færøernes budget i

bag nedskæringen af bloktilskuddet er min gode kollega herre hoydal

færøernes velfærd her i to tusind og ti billedet er ganske alvorligt lad mig blot nævne sygehusvæsenet socialvæsenet og skolevæsenet den grundlæggende velfærd er under hårdt

at smide velfærd for

det ville slå bunden fuldstændig ud af færøernes landskasse kun herre hoydals nationalistiske støtter kan se nogen logik i det her

hvilke besparelser vil herre

gennemføres på færøerne hvem skal betale regningen

vi mangler at få et svar fra herre

går

ved at ville bruge et flertal i folketinget til at bestemme i detaljer hvordan dette samfund skal indrettes derfor var det selvfølgelig også en torn i øjet på regeringen og dansk folkeparti at man havde et samfund christiania hvor nogle mennesker tillod sig

at man faktisk kunne have nogle boliger der var kendetegnet ved at

men det lykkedes jo christiania at samle

lave et velfriseret

man mellem

fortsat kan eje i fællesskab

kan have lov til at leve efter nogle andre værdier men lige siden loven blev vedtaget

og de seneste år har regeringen jo ikke villet forhandle

men samtidig med at man kører retssag

at man siger at år skal det søge om statens tilladelse

nogen partier der mener at man skal ned og blande sig i sådanne detaljer fra

hvis et barn på atten år skal have lov til at bo hos sine forældre det synes jeg

er en detailregulering af den anden verden som jeg trods alt ikke havde forventet selv efter alt hvad jeg

det er at gå for langt

uanset hvad udfaldet

man skal stadig finde en løsning

være mellem de mennesker der bor på christiania og resten af samfundet

fra finansministeren der jo er den ansvarlige minister

indstillet på at man skal finde en

var fornuftige og som lyttede til gode råd også i de tilfælde hvor det var oppositionen i folketinget der kom med de gode råd

efterhånden gået tre år siden jeg blev valgt

ikke ret mange gange jeg har oplevet at rygtet har talt sandt specielt på beskæftigelsesområdet har der været langt imellem snapsene vi ved at regeringen synger på sidste

og mens hele beskæftigelsesområdet sejler

flere ledige og flere syge falder regeringens ministre over hinanden for at lave den ene tåbelige lov efter den anden godt hjulpet af dansk folkeparti

åbenbart ikke fatter nogen ting men blot holder desperat fast i magten for enhver pris også selv om prisen er gennemførelse af

der er er direkte ødelæggende

indsatsen for et bedre arbejdsmiljø det vi skal stemme om om et øjeblik er halvering af midlerne til branchearbejdsmiljørådene der gennem et samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter sikrer at der sker en tæt opfølgning på og forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

til aktiviteter der ikke er virksomhedsrettede det kan da godt være et både ædelt og godt motiv som de fleste nok kan være enige i

går det jo ikke ministeren har svaret på spørgsmål og indrømmet at der er firs procent af aktiviteterne der i dag er virksomhedsrettede og de aktiviteter der falder uden for ministerens egen formulering og krav

som der ifølge loven skal spares det er fuldstændig uansvarligt

heller ikke nogen i dette land ud over ministeren og de borgerlige politikere her i folketinget fra venstre konservative og dansk folkeparti der kan komme med bare ét godt argument for at skære ned i den forebyggende arbejdsmiljøindsats jeg vil opfordre ministeren til at komme herop på folketingets talerstol og forklare os alle sammen hvilken analyse der ligger bag ved sådan et tåbeligt forslag for det er virkelig

med den her ukloge ukloge beslutning i stedet burde der satses endnu mere

uenige regeringen og dansk folkeparti ønsker at man skal sætte dagpengene ned for at det kan være med til at trykke lønniveauet i danmark

men så

jeg simpelt hen ikke forstår regeringens

bliver syge nedslidte

kan gøre ved dem og så rent faktisk handler på det og gør noget ved dem

der virkelig virker

nu vil halvere jeg forstår

ikke og jeg håber at ministeren vil komme herop og sige at man

fuldstændig enige i det som den socialdemokratiske ordfører har sagt

det som enhedslistens ordfører har sagt fuldstændig enige det er jo en meget barok situation at der er halvtredstusind mennesker i danmark der er syge

der bliver talt meget om at det skal der gøres noget ved og som det er nævnt

mindre sygefravær men så gør man her det stik modsatte nemlig fjerner halvtreds

at forebygge arbejdsskader hvad enten det er nedslidning erhvervssygdomme eller det er arbejdsulykker man forsøger sig så fra regeringens side med at argumentere for at en lille del af det her arbejde er overflødigt som det er nu

af de svar vi har fået at den del af arbejdet

der fjerner man ikke bare et par millioner kroner der fjerner man halvtreds

og og det er utrolig dårligt der er jo mange nedskæringer og besparelser som når det kommer til stykket vil ende med løb at blive dyrere samfundsmæssigt set og det gælder naturligvis også det her fordi der netop kunne spares mange penge på nedsat sygefravær færre udgifter til sundhedsbehandling færre udgifter til førtidspension og man kunne altså ikke mindst hjælpe en masse mennesker

vil jeg sige at det her forslag også er et barokt eksempel på

hvad hvad der skal gøres ved det danske arbejdsmiljø i tiden frem til år to tusind og tyve der skal altså laves en ny handlingsplan for indsatsområder i forbindelse med det danske arbejdsmiljø de forhandlinger er ikke afsluttet og der er ikke draget nogen form for konklusion men det vil der formentlig blive i løbet af de kommende måneder eller det kommende halve år hvordan det nu vil gå

det var sådan at man så ville foretage en vurdering af

vedtaget hvad det er vi vil stille op med arbejdsmiljøet i de næste ti år det ville jo være den rigtige rækkefølge

at man ikke tager den sociale ulighed alvorligt igen ser vi hvordan regeringen og dansk folkeparti bidrager til en

kløft i befolkningen en kløft som kun er blevet gravet dybere de seneste ni år vi socialdemokrater kan ikke stemme for

som er blottet for solidaritet og medmenneskelighed lovforslaget fordobler nemlig beskæftigelseskravet til sygedagpenge fra tretten uger til seks og tyve uger og man afskaffer retten til sygedagpenge på

endnu en gang de svageste i samfundet endnu en gang er det lønmodtageren ungarbejderen og den ufaglærte som må bøde for regeringens skattelettelser og endnu en gang må den svageste del af befolkningen se dansk folkeparti i rollen som dem der tager fra de fattige og giver til de rige skammen må efterhånden være svær at bære for dansk folkeparti

med armene bundet godt op på ryggen og ude af stand til at

os og befolkningen i øjnene han måtte indrømme at regeringen har kigget dybt i rodekassen for at finde dette lovforslag

nødt til at spørge dansk folkeparti med jer her i salen og tv seerne som vidne hvor langt er dansk folkeparti villige til at gå for magten på de svages bekostning

er her alligevel hvor langt vil dansk folkeparti gå for magten

det er en skandale at de svageste i samfundet endnu en gang får regningen for regeringens skattelettelser og forfejlede arbejdsmarkedspolitik og det er nok ved at gå op for de fleste at de aftaler der handles af mellem regeringen og dansk folkeparti berører menneskeskæbner som i forvejen har minus på kontoen og som intet har at handle med regeringen og dansk folkeparti vælger bevidst at sende regningen videre til de syge i stedet for selv at tage ansvar for

gerninger og aflevere regningen hos os her i salen og de andre der har levet fedt af regeringens uansvarlige politik det er sjældent at jeg får lov til at bruge min håndværksmæssige baggrund

er det hus som regeringen og dansk folkeparti har bygget op gennem de sidste ni år ved magten fuldstændig faldefærdigt vand i kælderen svamp i væggene og hul i taget

og det ændrer desværre heller ikke ved den udvikling vi har set på det seneste hvor regeringen og dansk folkeparti går efter struben på almindelige danskere

halvering af dagpengeperioden øgede krav til optagelse i a kassen

fordobling af beskæftigelseskravet til sygedagpenge regeringen og dansk folkeparti skaber et samfund bestående af a og b mennesker a menneskene er regeringens velbjærgede rygrad i toppen af dansk erhvervsliv og b menneskene er dem der har svært ved at bide sig fast i tilværelsen og skabe sig et godt arbejdsliv vi er heldigvis mange som befinder os midt imellem

høringssvar som lo og ftf har afgivet til

her lovforslag skriver man at lovforslaget er helt uacceptabelt helt uacceptabelt

sige at det også efter sfs mening helt uacceptabelt

er det dansk folkeparti prøver at bilde danskerne ind man prøver at bilde danskerne ind at man forsvarer de syge og de svage i samfundet men man gør jo det stik modsatte i praksis det ser vi hvert eneste år når oppositionen fremsætter forslaget om at varighedsbegrænsningen på sygedagpenge skal ophæves der er seks tusind mennesker i danmark som mister sygedagpengene hvert år ikke fordi de er blevet raske ikke fordi deres fremtid på arbejdsmarkedet eller i pensionssystemet er afklaret nej de er fortsat syge men de seks tusind mennesker mister altså

de kontanthjælp eller også og det gælder en hel del af dem havner de i det sorte hul hvor man ikke engang har ret til kontanthjælp fordi kontanthjælpen er

som oppositionen har fremsat hvert eneste år i den her valgperiode om at afskaffe varighedsbegrænsningen på sygedagpenge stemmer dansk folkeparti konsekvent imod det er ufattelig ringe og det er ren dobbeltmoral i forhold til

det her lovforslag som også forringer forholdene for syge fordi det bliver sværere at få ret til sygedagpenge er nøjagtig det samme dansk folkeparti kører et dobbeltspil man foregiver én ting over for offentligheden og man gør noget andet når man sidder herinde i folketinget og stemmer

det er simpelt hen falsk reklame af værste slags som man kunne håbe på at forbrugerombudsmanden ville gribe ind over for men det ligger vist uden for hans område så vil jeg til sidst sige hvad betyder det her lovforslag der er forskellige virkninger af det men én virkning af det er at det menneske som er

opleve at få to tusind to hundrede og

hvorfor det jo fordi man her afskaffer retten til sygedagpenge

de såkaldte søgnehelligdage de skæve helligdage det vil sige skærtorsdag langfredag og anden påskedag

der i hvert fald dele af dansk folkeparti som også interesserer sig for kristendommen og der kan man

en højtid som også giver fridage og hvor man så straffer folk økonomisk og hvem straffer man man straffer de mennesker som har de laveste indtægter det er blandt andet folk på sygedagpenge men de kan altså

mangler der to tusind to hundrede og halvtreds kroner for de her søgnehelligdage og det synes man i dansk folkeparti er en rigtig

ordfører

det synes jeg er

får den refusion man fik før derfor kommer

venstre og de konservative ikke går på talerstolen og forsvarer

skal være med til at betale og det nytter altså ikke noget

at blive ved med at sige at det er fordi vi mangler penge så længe man stadig lægger stemmer til

man mener altså at det er de syge der skal betale

så er resultatet jo for mange af dem at de ender på kontanthjælp

vi stemmer om lovforslagets endelige vedtagelse

lovforslaget er vedtaget blive sendt til statsministeren

lidt underligt var at alle partierne undtagen

udtrykte ønske om at alle der passer vores mink så vi

enige om at uddannelse var et rigtig godt initiativ det der så var problemet var

en studehandel med dansk folkeparti

bare lige at tage fat i et enkelt parti når alle havde udtrykt ønske om

det valgte man altså at gøre og det er jo ren og skær blokpolitik

dansk folkeparti havde sagt nøjagtig det samme som sf radikale socialdemokratiet

her jeg har lige gennemgået alle svarene fra ministeren

der eventuelt ikke har fået kurset hvad er det for noget der skal ske

ikke svare på indholdet fordi han havde lavet en aftale med dansk folkeparti jeg synes jo det

jeg havde nær sagt videnskabeligt så man ved hvad kursisterne skal igennem er det sidemandsoplæring hvad er det for noget der er tale om her

en ministerbemyndigelse og det her betyder jo

at skrive en bekendtgørelse hvad skal der stå i den bekendtgørelse på baggrund af de her krav

set samme problemstilling om det er minkavl eller det er forlystelser

så arbejder vi med at der er rigtig mange udlændinge der kommer hertil

få uddannelse inden man startede karrusellen op

hvad det var de skulle igennem men vi har jo siden hen spurgt om hvor mange der har fået de her kurser

noget på papiret

i gang med som vi har set på justitsministerens område jo det ser pænt ud på papiret men der er ingen

skal vi stemme om hvorvidt der skal indføres en markant brugerbetaling på vores offentlige sygehuse

da sundhedsministeren hed lars løkke rasmussen og regeringen havde fremlagt et forslag til en ny sundhedslov

fri og lige adgang til forebyggelse og behandling i sundhedsvæsenet til ordlyden let og lige adgang

om den nu lette adgang skulle tolkes derhen

den frie og lige adgang men sundhedsministeren gjorde alt for at forsikre om at dette ikke

regeringens politik i dag kan vi se at dette

da man forsikrede folketinget og befolkningen om at ændringen af lovens formål ikke skete med henblik på at indføre mere brugerbetaling i sundhedsvæsenet og dermed skabe mere social ulighed i danskernes sundhed

at million kroner i vores offentlige sundhedsvæsen ved at indføre brugerbetaling for en bestemt gruppe af patienter hvis sygdomsforløb

ufrivillig barnløshed er

som kan skyldes tidligere underlivsbetændelser hormonforstyrrelser at at man har

man ikke skal have penge med på offentlige sygehuse og klinikker

bliver det i alkoholbehandlingen bliver det hos diabetikerne

kortsigtet og uansvarligt for dansk økonomi på længere sigt i dag er det sådan at omkring ti procent af en fødselsårgang kommer til verden ved hjælp af fertilitetsbehandling

ved hjælp af gratis behandling på vores offentlige klinikker

danske befolkning jo er aldrende og at velfærdskommissionen arbejdskommissionen og økonomiske vismænd siger at vi i fremtiden vil mangle arbejdskraft

vores økonomi på længere sigt tyske erfaringer som vi

og de ufinansierede skattelettelser hos børnefamilierne i form af lavere tilskud til de børnerigeste familier

med kunstig befrugtning som for eksempel insemination mikroinsemination og reagensglasbehandling

regeringen er en politisk nødvendighed

dansk folkeparti og det er

på grund af fradraget for de arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer

øjnene og kun se på at det her

skal tilføres brugerbetaling det er ikke rimeligt

vi ønsker ikke en vej hvor vi indfører mere brugerbetaling men vi har anvist andre finansieringskilder

vil ramme syge mennesker

at de ikke mener at folk med kroniske underlivssmerter er syge og så tage til efterretning men med det her

rigtig gode til at hjælpe unge mennesker som skal i

opererer

får alene som følge af at de faktisk har overlevet kræftsygdom

vil betyde for folk

når man starter på behandlingen men så vidt vi ved ikke i forhold til medicinen

der er en stedfortræder en jeg tror

er bekendt med stoffet ikke desto mindre

er et rigtig modbydeligt forslag som jeg ikke håber at den tidligere undervisningsminister ville

de svageste i samfundet dem der bliver ramt af globalisering og arbejdsløshed har det været sådan

i virksomheder der var ved at lukke ned kunne man for eksempel i opsigelsesperioden tage fat

og vi har masser af eksempler over hele landet på at store virksomheder er lukket ned

hvorfor er det så lige at der eksempelvis bare er det ene punkt at man i opsigelsesperioden ikke kan bruge svu ordningen for det kunne allerede være med til at sætte gang i at man kunne dygtiggøre sig og kvalificere sig

det næste er jo også at det er en straf

ind og sætter satsen ned fra hundrede til firs pct og det betyder

omvendt er det også sådan at perioden bliver sat ned fra firs til fyrre uger alle de her ting gør at folk ikke får lettere ved at klare de udfordringer der er på arbejdsmarkedet i fremtiden

er simpelt hen en knyttet næve til et blåt øje

det får den modsatte virkning vi har behov for at folk kan få nogle kompetencer

det her vil føre til at færre

derfor synes jeg at regeringen skulle indrømme klart og tydeligt at det her er et rent besparelsesforslag for jeg tror ikke at

det vil få de konsekvenser som jeg her har været inde på vi risikerer altså at folk bliver presset ud og hvis man ser det her

i sammenhæng med hvad man gør på arbejdsmarkedsområdet i øvrigt så er det helt tydeligt

folk ikke falder ud fjerner man også

dagpengeperioden ned i jo det er rigtigt men samtidig skruede vi op for alle de ting der gjorde at folk kunne komme videre måske i anden beskæftigelse

været i stand til at få folk flyttet da hele tekstilindustrien flyttede ud

i stand til at omskole folk så de kunne klare nye udfordringer det man nu gør i en tid hvor der er allermest behov for

kontant afregning i det øjeblik

går ned fra dagpengeniveau til firs procent

der først har mistet deres arbejde

i forhold til de muligheder de har for at komme videre

i bemærkningerne kan man se præcis

desværre

tredive million

troels christensen har hørt at der er forsvundet

og firstusind arbejdspladser i danmark som følge af finanskrisen

medarbejderne i opsigelsesperioden ikke kan gå ind og få

hen for derudover er

ordfører at det bare er en følelse socialdemokraterne har nej det er kontant afregning ved kasse et

selv

en

alle overraskende indlæg i dag tror jeg virkelig at herre troels christensens indlæg må være det mest overraskende hvordan kan man formå

området for voksen og efteruddannelse der jo bevisligt medfører forringelser for omkring en milliard kr til nu at være en forøgelse det er simpelt hen nye elementer af nysprog hvis man kan få den her vredet om til det

lykkes herre troels christensen er det ikke bevisligt at man skal nedsætte

hjælp i en opsigelsesperiode

er et eksempel på at man mener at have en udfordring som ikke eksisterer

harpsøe synes jeg altså ikke helt vi har fået svar på om ikke det er sandt at man med det her forslag skal spare to hundrede og tredive millioner

ikke flere der

vi stemmer om lovforslagets endelige vedtagelse og der kan stemmes

for hvert barn man har er det to hundrede og syv og tyve kroner ekstra om måneden

for eksempel skal fra skagen til frederikshavn for at tage sin uddannelse det her forringer uddannelsesmulighederne lægger en afgift på folk

så er det en hån imod de folk der har valgt at bosætte sig i vores yderområder

handler om at trafikselskaberne var i deputation i uddannelsesudvalget for at sige at vi skal passe på med ikke at lave noget makværk altså en ting er at vi er uenige

om stigningen og beskæringen af rabatten her

den sekunderende undervisningsminister i dag ved udmærket godt hvad vi taler om for det her var et område hvert enkelt amt i danmark havde med at gøre før

det betyder så at det nu er staten der har med det at gøre det der er spørgsmålet her er om alle de rabatkortordninger og ting og sager der findes i hvert eneste af vores trafikselskaber

udmærket godt at loven er blevet ændret adskillige gange fordi man har haft rigtig travlt med at lave en harmonisering af priserne

der er saglige grunde for det som ministeren selv gør rede for

trafikselskaberne vil imødekomme det og gøre hvad de kan

ikke opstår bøvl på det her område så var

til det nye skoleårs start det her

et godt råd til ministeren fordi vi er lodret imod at man lægger

at kigge på fakta hvad er fakta

hvad betyder det så rent konkret

om transporten cirka syv kroner er det man skal forholde sig til det der er vigtigt i hvert fald for mig er også at alle

bestride at det lovforslag her handler om en stigning for de elever her der skal af sted og

en uddannelse på halvfjerds procent og halvfjerds procent i forhold til de

tal der er i lovforslaget svarer

stigning på to hundrede og syv og tyve kroner gange tolv

ren og skær strafafgift hvis man boede i frederikshavn eller i århus eller i aalborg

at vi skal have et land i balance hvor folk

det jo hundrede procent hvis vi får sat fokus på præcis hvad det handler om her er

fra cirka atten kroner til cirka fem og tyve kroner sådan rundet af

har bemærket at det klarer de nok fordi det er godt at de stadig væk har muligheden for at få nogle gode uddannelser i danmark så de syv kroner om dagen skal de nok komme over

det skal ses i forhold til hvor mange dage det er man skal af sted hvis det er et par og tyve dage man skal af sted i en måned så er det ikke det beløb som herre erling bonnesen taler om så det betydelig højere beløb

busselskabet fordi regeringen ikke vil støtte det her projekt så meget som de har gjort så det er en klar forringelse over for de grupper vi gerne vil have

det ligger også i forslaget at det

særlig stor betydning for de fleste gymnasieelever som jo på grund af den geografiske

af gymnasierne ikke bliver ramt så hårdt

de unge som søger de erhvervsfaglige uddannelser

spørgsmålet hvis vi skal have flere i gang med at uddanne sig

det så ikke netop erhvervsskoler og produktionsskoler der skal trække en stor del af

snubletråde der bliver spændt ud af regeringen og dansk folkeparti

store tanker om venstre og konservatives

karsten hønge fra socialistisk folkeparti angribe dansk folkeparti for at være forrædere det er ret interessant når det er man selv fremlægger en økonomisk plan

på ingen måde tager hensyn til den økonomiske krise og den regning som den økonomiske krise har efterladt så kan man tale om om forræderi i forhold til

ene og det andet men jeg synes i hvert fald ikke og det synes dansk

er hensigtsmæssigt at man fremlægger en såkaldt løsning

den krise som danmark har været igennem

underfinansieret med mellem elleve og ni og tyve milliard kroner

forklaringen var danmark er i økonomisk krise det er nødvendigt at give bankdirektørerne skattelettelser på op til en halv million kroner om året og

vil målrettet ramme dem der søger de erhvervsfaglige uddannelser og

går på produktionsskolerne og som bor i udkantsdanmark ok det er da en politik at have og det er en afvejning

harpsøe mener at jeg er grov i tonen over for dansk folkeparti i det her spørgsmål fordi det igen illustrerer at dansk folkeparti nu igen igen i salen her i den praktiske politik udøver rent forræderi over for de mennesker som man påstår at have omsorg for ved ikke bare at ramme ungdomsuddannelserne generelt

man gør det med forskellige snubletråde og den her snubletråd

gør det sværere at komme hen til uddannelsesstedet

diskussion om den generelle økonomiske politik

fordi jeg synes det er vigtigt at den proces der ligger bag det her

lovforslag og det flertal som danner sig i folketingssalen kommer frem

set bred enighed i folketinget om at vi har et problem det er at der er nogle menneskesmuglere som tjener rigtig rigtig mange penge på at komme til afghanske familier bilde forældrene ind

at de her menneskesmuglere tjener kæmpe summer på at transportere børn og unge til danmark en tur fra deres hjemland som ofte er ekstremt brutal og hvor de mindreårige risikerer mangt og meget såsom at blive udsat for overgreb farer og tvangsarbejde alle herinde bør kunne enes om at gøre alt hvad vi kan

stoppe denne trafik det er jo dejligt at vi

sker der så så sker der det at sfs formand og socialdemokraternes formand i et interview i berlingske tidende siger

det her lovforslag og

den betænkning som afgivet bruger man blandt andet den undskyldning for

man er bange for at kontrolopgaven med de her omsorgscentre som vi opretter blandt andet i afghanistan kan tilfalde andre lande end

jo reelt nok men hvilke lande er det så

de lande som vi samarbejder med det her om hvem samarbejder danmark med det her om det kan man læse på forsiden af politiken i dag og det er blandt andet

den socialdemokratiske regering i norge og jeg har svært ved at forstå at socialdemokraterne og sf her i folketingssalen ingen tillid har til den norske regering som de ellers samarbejder med på en lang række områder og i øvrigt også

internationale socialdemokrater jeg må sige at det er meget tankevækkende

også haft debatten før og foregået nogenlunde som

nogle modtagefaciliteter i for eksempel afghanistan så mindreårige uledsagede asylansøgere kan

vil man rulle det her tilbage

folkeparti igennem snart ti år arbejdet sammen med regeringen om at styre og regulere udlændingepolitikken herunder spørgsmålet om indfødsret som regeringen i nitten

halvfemserne havde været uhyggelig letsindig og uansvarlig med i to tusind og to var vi med til at ændre lovgivningen og fik styr på tingene vi havde en kortvarig afbrydelse i to tusind og fire til

på grund af uenighed om sprogkravet men i december to tusind og fem indgik vi en betryggende aftale med regeringen også på dette område ligesom vi i september to tusind og otte sanerede aftalen om indfødsret med regeringen vi stod loyalt sammen om at få styr på dette nationalt betydningsfulde forhold vi sagde fra

til aftalen og har stemt for hvert eneste indfødsretslovforslag

to tusind og fem da jeg først på efteråret fik stillet det vanlige spørgsmål om det

der nu er til tredje og sidste behandling svarede jeg derfor ja til

i overensstemmelse med vores vanlige aftale og dette løfte har jeg hidtil følt mig bundet af det gør jeg ikke mere den nyordning af indfødsretslovgivningen der er sket med dette

hvor en fn konvention fortrænger grundlovens § fire og fyrre og vil tvinge folketinget til at give dansk statsborgerskab til en række personer fem og tredive i alt af hvilke de tre og tredive ikke lever op til de krav folketinget stiller til dem der skal anses for værdige til at opnå indfødsret nøder os til at stemme nej

en katastrofe det undrer os at vi skal være de eneste her i salen der reagerer imod den vold som fn konventionen udsætter folketinget for

der ikke har dokumenteret at kunne tale dansk som ikke har bestået den krævede indfødsretsprøve som ikke har ren straffeattest skulle vi i det danske folketing meddele dem dansk indfødsret fordi en fn konvention vil tvinge os til det som om

konvention er en hellig akt som om danmark ikke skal opsige en fn konvention der krænker grundloven som om vi skal acceptere en udefrakommende kommando der genkalder situationen omkring kommunistlovgivningen i nitten

en og fyrre aldrig i livet dansk folkeparti siger et klart og kategorisk nej til dette

og dansk folkeparti vil fortsætte med at sige nej til en indfødsretslovgivning der bøjer sig for fn konventionen om begrænsning af statsløshed dansk indfødsret er ikke noget man handler med dansk indfødsret er uløseligt knyttet sammen med grundloven og skal accepteres lige så ubetinget som grundloven derfor føler jeg mig ikke bundet

både ved første og andenbehandlingen er det blevet sagt meget meget klart og jeg er sikker på at

at et flertal i folketinget et meget stort flertal

at danmark skal være med i denne fn konvention hvis et flertal i folketinget ønskede noget andet

være bundet af denne fn konvention at

at opsige den det er altså ikke

det danske folketing til at vedtage noget bestemt det er noget et flertal i folketinget selv ønsker sådan er det med internationale konventioner det er noget flertallet i folketinget

og flertallet i folketinget kan beslutte at man ikke vil følge dem at man vil træde ud af konventionen

bare sige at det ikke er meget tillid herre

line barfod ikke forstår en meget enkel sag og måske er det ikke helt usædvanligt at jurister har en evne til at læse uden om det der faktisk dette handler om det fuldstændig rigtigt at folketinget i nitten syv og halvfjerds tilslutter sig konventionen af nitten en og tres om begrænsning af statsløshed

påtvinger det danske folketing fem og tredive personer som dem der kommer på indfødsretsloven på trods af at det

dermed er det sagt at det er folketinget der suverænt bestemmer hvem der optages på indfødsretsloven alligevel sker der her det at

international konvention tvinger os

er en forunderlig mangel på evne til at fatte hvad sagen drejer sig om forholdet er at folketinget meddeler indfødsret ved lov

at folketingets flertal udformer en aftale om indfødsret denne aftale stiller en række krav som betingelse for at man får indfødsret

er fuldstændig rigtigt i syv og halvfjerds vedtaget en tilslutning til en konvention

vedtagelse det betyder naturligvis at hvis folketinget er tro imod sin egen grundlov den bestemmelse der siger at det er folketinget der meddeler indfødsret så vil folketinget sige at den fn konvention er en

at en af de måder man kan få

er ved at man lever op til de betingelser der er i fn konventionen om at man er statsløs og derfor har krav på at få statsborgerskab det har et flertal ønsket det er en

er en international konvention og den indgår i retsgrundlaget på samme måde som lovgivning det er det der er grundlaget for den lov man så laver

opgive at sige noget til fru line barfod for det er tydeligvis ganske udsigtsløst

mulighed for at blive forstået på nogen måde men til ministeren vil jeg gerne sige

er fuldstændig rigtigt at det er et flertal i folketinget der bestemmer og derfor

blive afgjort af et flertal det er også rigtigt at et flertal i folketinget

meldt os ind i den konvention der hedder begrænsning af statsløshed men jeg er lige så sikker på at et flertal i folketinget aldrig nogen sinde har gjort sig klart

at det danske folketing kunne blive tvunget til at

meddele indfødsret til folk der overhovedet ikke er kvalificerede til at modtage det

folketinget det vil sige det danske folk alene der skal kunne meddele indfødsret for det er en gave til fremmede der er ingen der udefra skal kunne sige vi har krav på indfødsret men det er det der sker nu det er konsekvensen af den konvention som vi nu skal lade os tyrannisere af jeg siger at det naturligvis er folketingets opgave at opsige en konvention der tvinger os

mildest talt stor vægt på mit fædreland men jeg lægger så stor vægt på det at jeg siger at det er mit fædreland selv

rigtig god grund til og de sanktioner betyder at der skal ske en skærpet kontrol i forbindelse med handel med

forbud mod eksport af bestemte varer ligesom pengeoverførsler af en vis størrelse til og fra iran underlægges kontrol eu regelsættet er kompliceret og det bliver derfor forbundet med en del omkostninger at administrere ordningen

de omkostninger skal jo finansieres og det mest rimelige er at det er

derfor dette lovforslag

gives mulighed for at økonomi og erhvervsministeren kan sørge for at der opkræves gebyr hos de virksomheder der handler med i dette tilfælde iran men også

måtte vi stå i lignende situationer

virksomheder der laver handlerne med de pågældende

vi synes bestemt også det er positivt at eu er blevet enig om en fælles holdning

der er meget kort høringsfrist reglen for den her regering er jo at høringsfrister

man tager alvorligt og det synes jeg faktisk

er så endelig kigger de høringssvar igennem som

handelen fordi det er for vanskeligt

det er usikkert hvordan det vil påvirke handelen

nogen væsentlige ændringer men senere skriver ministeriet selv

der er en antydning af at sverige måske nok yder noget statsfinansieret støtte her

vil på det område jeg ved godt at det her ikke er verdens største beløb

noget der vælter noget

vigtigt at slå fast at regeringen

fns sanktioner mod iran det er vigtigt at alle bidrager til at forhindre at iran

og den globale sikkerhed

det meget alvorligt når vi taler om sanktioner imod iran derfor blev der i slutningen af oktober vedtaget en eu forordning om iran der i henhold til fns resolution nitten ni og tyve strammer sanktionerne over for iran dermed indføres der så en række nye sanktioner blandt andet i forhold til hvilke varer

iran ligesom alle større pengeoverførsler til og

underlagt kontrol det er samtidig vigtigt at bemærke at der er indført en decideret handelsembargo mod iran derfor kan mange danske virksomheder fuldt ud blive ved

med at eksportere varer og tjenesteydelser til iran i den henseende er

administrerer sanktionerne korrekt og effektivt så vi fra dansk side lever op til vores udenrigspolitiske forpligtelser og medvirker til at sanktionerne får den rigtige effekt samtidig

som formål at vi lever op til erhvervslivets krav om hurtig og effektiv ekspedition af ansøgningerne så vi bedst muligt understøtter lovlig dansk eksport iranforordningen har betydet at eu medlemslandene har vedtaget et kompliceret regelsæt og der er betydelige merudgifter forbundet

derfor regeringen med det her lovforslag foreslår at der etableres en gebyrmodel der tilvejebringer den nødvendige finansiering

det betyder også at de virksomheder der ønsker at eksportere til iran er med til at finansiere merudgifterne til

regeringens forventning at de danske virksomheder

gebyrerne kan vælte udgifterne over på deres iranske kunder på den måde kommer iran selv til at betale for udgifter forbundet med sanktionerne og det er i tråd med forordningens formål og dansk holdning i øvrigt

jeg vil gerne afslutningsvis understrege at gebyrerne selvfølgelig skal være proportionale og kun dække de udgifter som iranforordningen medfører med lovforslaget introduceres derfor en gebyrmodel som skal hvile i sig selv de skøn over beregning af statens merudgifter som vi er kommet med er behæftet med en betydelig usikkerhed

er vanskeligt at vurdere hvilken effekt sanktionerne vil have på den danske samhandel

derfor vil gebyrerne blive reguleret løbende

der skal kunne tilbyde alle danskere bankforbindelse med lønkonto mulighed for kassekredit boliglån og andre almindelige bankydelser og i den forbindelse foreslås det at videreføre eik bank danmark som en statsejet bank

jeg er meget enig i at det er regeringens grundlæggende præmis for vores politik på området at forbrugerne skal sikres de bedst mulige vilkår men det sker ved at virksomhederne reguleres

hinanden og ikke ved at staten sådan på forhistorisk vis skal drive bankvirksomhed regeringen arbejder i den forbindelse målrettet på at styrke reguleringen af og tilsynet med bankerne

hvor formålet er at skærpe kapitalkravene til de finansielle virksomheder ligeledes arbejder vi herhjemme i øjeblikket blandt andet på en risikomærkning af lån hvorved bankkunderne nemmere kan gennemskue hvor risikable de enkelte lån er kravene i forbindelse med lånoptagelse til køb af fast ejendom

nu skal udarbejde et særligt rådgivningsskema derudover findes der mange forskellige former for banker

dag muligt for forbrugerne at vælge

ud fra hvilke ydelser de ønsker at modtage jeg mener ikke er en statslig opgave at drive bank regeringen har derfor ikke noget ønske om at staten skal eje banker og drive bankvirksomhed ud over det absolut nødvendige statens engagement i de danske banker sker i forlængelse af dette og det må ikke udstrækkes længere end det som finansiel stabilitet i jeg

ikke at en statsejet bank bedre skulle kunne styre

hvorfor skal staten etablere en bank for at konkurrere med med privatdrevne

enhedslisten ikke bryder sig om en fri og åben markedsøkonomi

et element af socialistisk planøkonomi i danmark ja så

tænkte i forhold til den situation vi er i og i forhold til hvordan vi har taget hånd om de udfordringer som finanskrisen jo af gode

også har ført til omkring den finansielle sektor vi skal skabe tryghed og tillid til den finansielle sektor

drive bankvirksomhed i stedet for skal vi sikre at der er en ordentlig regulering og

er gennemsigtighed så både kunder og ejere ved hvordan virkeligheden er og så skal der selvfølgelig være en sund konkurrence mellem pengeinstitutterne

at drive et pengeinstitut det er sådan set den rene forklaring på

vi afviser forslaget jeg ved godt at enhedslisten mener der skal være fælles eje af produktionsmidlerne og at den private ejendomsret skal stå for fald

modviljen mod at staten skal gå ind og blande sig ved at drive virksomhed på det private marked er generel fra venstres side

til at drive virksomhed end det private marked er og det ville også føre til en ulige konkurrencesituation jeg synes jo altid

er ikke helt sikker på at jeg forstod den sidste del af spørgsmålet men jo jeg står meget gerne ved at det her

spørgsmålet er skal staten drive virksomhed i konkurrence med private virksomheder eller skal staten via lovregulering sørge for at der er ordentlige rammer for at den frie konkurrence

min ordførertale og jeg har svaret på det to gange under herre frank aaens korte bemærkninger men jeg tror

høgni hoydal bygger på den misforståelse at vi har kastet

penge efter bankerne gratis og at

sandheden er jo altså at de

tiltag vi har lavet for at sikre finansiel stabilitet i danmark

noget som pengeinstitutterne selv betaler de har skudt penge ind i

de forskellige konstruktioner og de penge som vi låner

den seneste af bankerne der

sige at jeg har en vis forståelse for den skuffelse rigtig mange nærer over for den finansielle sektor med den uansvarlighed der har præget branchen igennem de seneste par år og deroptil men jeg er nødt til at sige at vi

ikke er indstillet på at staten skal drive egentlig bankvirksomhed vi medvirker meget gerne til at skabe nogle gode rammer

der fremmer ansvarlighed hensyn til den enkelte borger og kunde i banken og fremmer hensynet til den overordnede samfundsøkonomi og det bliver lidt ud fra devisen om så meget marked som muligt og så meget stat som nødvendigt i den henseende vil vi jo gerne

en spredning af de aktiviteter som bankerne kan udøve vi vil også gerne give incitamenter til bankerne

at gå ind og være med til at løse de oplagte opgaver som ligger eksempelvis at sikre små og mellemstore virksomheder vi mener bare ikke at etableringen af en

er det rigtige instrument dertil vi vil gerne prøve nogle andre

lave spekulation

vi skal ikke ret mange år tilbage

de

behandler her i dag er jo et forslag fra enhedslisten om at videreføre den danske del af eik bank som en statsejet bank i forlængelse af at banken lige nu er under finansiel stabilitet as

har vi stor sympati for ambitionen om en banksektor som er gennemskuelig og hvor farlig spekulation holdes på et minimum både af hensyn til

og til samfundet men

virker som en hovsaløsning og derfor kan vi jo så ikke støtte det vi har klart brug for en samlet velreguleret banksektor men vi kommer ikke til at fremme det ved at lade staten overtage det fulde ansvar for et enkelt hjørne i en pludselig manøvre som helt ærligt virker

en symbolmarkering vi mener ikke at det er den rigtige måde at indrette en banksektor på lige nu hvis det handler om at nedbringe spekulation og skabe gennemsigtighed i banksektoren

skal det ske gennem ensartede regler i forhold til hele sektoren som skal bidrage til det formål så kan det gavne alle forbrugere og hele samfundet og ikke kun den del der er organiseret gennem en enkelt bank i forlængelse heraf rejser forslaget en lang række spørgsmål for eksempel hvordan ledelsen skal indrettes hvilke investeringsprincipper der skal ligge til grund ud over at jeg kan forstå at man skal undgå spekulation jeg mangler også konkret at få godtgjort hvordan eik bank som statslig bank skal gøre livet bedre for den almindelige forbruger

være en konkurrent til de almindelige banker

statsbank der skal være en konkurrent til de

intet tidspunkt været i tvivl med det her beslutningsforslag som

ikke er noget vi kan støtte i dag er det

stabilitet som jo er et statsligt selskab der ejer en lang række datterselskaber som er banker de fleste af dem der er kunder i finansiel stabilitets

på det private bankmarked men for mange af dem er det desværre ikke en mulighed nogle af dem er selv skyld i de ulykker de står i

de betaler nu en stadig højere rentemarginal

skifte bank derfor synes jeg også det er voldsomt at forestille sig

her gør at man ligesom skulle nationalisere alle de mennesker som

har lagt deres bankforretninger i en på det tidspunkt velfungerende privat bank eik bank så skulle enhedslisten og vi

kunder i en statsbank det er da en højst besynderlig adfærd hvis man mener at

jo foreslå det men det er da mærkeligt at man vil nationalisere

ikke ender med at være en del af

for de mange i øvrigt private kunder som

vi så sige samfundsnyttige principper end de sådan mere

masser af banker på markedet herre frank aaen var i et tidligere spørgsmål inde at

vi kunne nævne merkur bank som en bank med en høj etisk standard der

at sikre en sådan stabilitet at det bliver overflødigt

den nuværende statsbank finansiel stabilitet

derfor at svaret til herre frank aaen er så

vedkommende og så langt fra det

stabilitet altså statsbanken frem for at være det i en privat bank

rigtig mange af dem der er kunder i de andre datterselskaber under finansiel stabilitet drømmer om er om de dog

til at der er folk der er i finansiel stabilitet som ikke har lyst til at være der

må søge væk som det ligesom kunne lyde før

har fået et stempel på ryggen der hedder det er en dårlig kunde og når man har fået et stempel på ryggen der

er en dårlig kunde så kan man ikke komme ind i andre banker det er den ene problemstilling den anden problemstilling er at man i finansiel stabilitet driver en politik med så høj rente som overhovedet muligt man har simpelt hen pumpet renterne op for dem der er så uheldige at de stadig væk har lån i finansiel stabilitet for at drive dem ud af banken det vil sige at de altså betaler en blodig rente men man har samtidig sørget for at de ikke kan blive kunde i en anden bank fordi man har stemplet dem det er jo problemet det er en rigtig dum måde at føre bank på

har man solgt det man kan tabe penge på har man beholdt dem der er tilbage mishandler man

man givet dem et stempel så de ikke kan komme ind andre steder det er sandheden

den måde som finansiel stabilitet bliver drevet på i dag

på baggrund af de forlig herre morten østergaard har indgået

der undrer det mig at der ikke er mere åbenhed over for

det er jo helt usædvanligt at der ikke er en offentligt ejet bank

mere eller mindre store offentligt ejede banker i de fleste lande og det har vi også haft i danmark med girobank som nu er en del af danske bank og var ved at gå ned af den årsag

også haft et kæmpestort forsikringsselskab danica som nu er en del af danske bank hvor pensionerne genererer milliardoverskud til danske banks aktionærer men det er en anden historie at regeringen

et pengeinstitut som man kan styre ud fra nogle samfundsmæssige interesser

de private om at gøre det vi vil gerne have fordi de som sagt kun styres ud fra én ting nemlig hvor der er den størst mulige indtjening

set ikke noget med socialisme at gøre så skulle spanien være et socialistisk land

statslige banker i i danmark vi havde girobank

desværre fandt man ud af at sælge den

girobank var et godt alternativ som det var en skam

mine venner i s og sf ikke kan støtte det her jeg synes ellers at i løbet af bankkrisen

ganske markante udmeldinger om at man var kritisk over for de private banker og

virksomheder jeg er ked af at man sådan bakker baglæns

er der stadig en rimelig balance mellem de udvidede fordele parterne opnår og den lidt højere pris

tilbage i nitten seks og halvfems ordningen

er en stor succes cirka fem og halvfems

alligevel med en stor tilslutning og gerne større tilslutning så alle huskøbere og hussælgere kan få glæde af ordningen det er en vigtig ordning som skal sikre at huskøbere når de foretager den vel nok største privatøkonomiske investering i tilværelsen nemlig køb af fast ejendom kan vide sig på sikker grund

det vigtigt at folketinget løbende sikrer at huseftersynsordningen lever op til det huskøbere og hussælgere har behov for

det er det vi gør med nærværende lovforslag processen frem til det her lovforslag har

fire års udvalgsarbejde

til teknisk gennemgang hos ministeren

godt og flot arbejde der ligger forud for loven og det er godt at vi

konstruktive proces med teknisk gennemgang forud for det her lovforslag

det samme sige at socialdemokraterne støtter lovforslaget

er nemlig nogle enkelte elementer som er udeladt desværre

derfor er det mit håb at alle partier i udvalgsarbejdet vil være aktive medspillere i de snusfornuftige

når vi lovgiver om huseftersynsordningen

god ordning og vi skal indrette så den oplyser om det væsentligste nemlig hvilken stand huset

hvilke udgifter der forventeligt vil komme med årene og hvordan huset vil påvirke beboernes sundhedstilstand vi bør sikre at ordningen har et indhold som ikke

selve ordningen for hvis den bliver for dyr

der færre der vil tegne en forsikring og få lavet en tilstandsrapport

kan sikre ved bedre uddannelse og oplæring

rapporterne men også ved at vi sikrer en større uvildighed når rapporterne

skal vi sikre at køberne har mulighed for at forstå hvad der står i rapporterne der

hvordan lever her lovforslag så op til de ting jeg har nævnt her jo det er rigtig flot at ordningen udvides

elinstallationer vvs installationer og oplysning om fugtniveau samt særskilt oplysning om de skader

huskøber en bedre indsigt i hvad det er for et hus man køber

er der da nogle skridt i den rigtige retning men jeg vil sige at

følgeskade og ikke som en primær skade

beboelsesrum skimmelsvamp bliver dækket vi ved jo at skimmelsvamp

isolerer og tætter vores huse mere og mere på den måde

det fugtforslag der ligger men vi så gerne at skimmelsvamp

for at få tjekket om skimmelsvamp er et alvorligt problem

mulighed for at gennemføre

vil også gerne have at skimmelsvamp dækket i rum der ikke

ti år jeg tror desværre at det er lige lovlig svært for de folk der opdager en skade efter efter fem år at bevise at det var en skade der var

en fornuftig vej at gå genhusningen udvides fra seks til tolv måneder det er positivt men i nogle tilfælde er der

gælde fra det tidspunkt hvor tilstandsrapporten bliver udfærdiget

og det er godt at tilstandsrapporten suppleres med hustypebeskrivelse afskrivningstabeller og et anslag over tagets restlevetid hvor længe skal en tilstandsrapport være gyldig der lægges op til at den skal

jeg synes vi skal se på hvordan liggetiderne er på boligmarkedet de er langt længere det ved alle og derfor synes jeg også at vi skal imødekomme hussælgere sådan at de

ny tilstandsrapport hele tiden så

godt gælde jeg synes desværre ikke at der lægges nok op til at styrke uvildigheden i ordningen

vi skal sørge for at vi får nogle mere retvisende rapporter

huseftersynsordningen også i fremtiden gerne skal benyttes i videst muligt omfang yderligere positive ændringer jeg vil nævne er at tilstandsrapporten suppleres med en hustypebeskrivelse afskrivningstabeller for udvalgte bygningsdele samt oplysning om tagets forventede levetid

bygningssagkyndige end dem mæglerkæden har indgået aftale med hos en anden mæglerkæde har vi set at en mægler har truet en bygningssagkyndig med at ville fortælle hussælgere at hvis de bruger vedkommende bygningssagkyndige

levebrød fordi han har været for grundig sager som disse rejser tvivl om den bygningssagkyndiges uvildighed er man uvildig hvis man har indgået en samarbejdsaftale med et mæglerfirma der har en klar interesse i at tilstandsrapporten fremstiller huset så skånsomt som muligt denne tvivl er stik imod det ønske bendt bendtsen den tidligere konservative økonomi og erhvervsminister hvis nogen skulle

udtrykte om at kappe navlestrengen mellem mæglerne og de bygningssagkyndige det førte til en nyordning i to tusind og seks hvorigennem mæglerne nu skal gå igennem forsikringsselskabet for at bestille en bygningssagkyndig men dermed slog man blot en knude på navlestrengen man fik ikke klippet den hvad senere erfaringer også har dokumenteret nu må arbejdet gøres færdigt vi må sikre at mellemmændene i mæglerbranchen skæres ud af systemet og det kan kun gøres gennem en ordning som den som for eksempel danske boligadvokater har foreslået

en sådan ordning kunne man forestille sig at sælgeren der skal bruge en tilstandsrapport skal kontakte erhvervs og byggestyrelsen som så kan udvælge den bygningssagkyndige efter en geografisk fordeling eller et rotationsprincip over for en sådan ordning er der nogle der anfører at den er uønsket fordi den tilsidesætter konkurrencen på pris og kvalitet blandt de bygningssagkyndige men hertil vil jeg svare

priskonkurrence der er fastsat et prisloft på tilstandsrapporter og desuden vil lavere priser kun være i sælgers interesse da det er sælger der betaler og hvilken kvalitet kvaliteten af rapporterne er bekymrende lav kun seks og tyve procent af tilstandsrapporterne er retvisende mens tre og tyve procent er groft fejlagtige det viser en troværdig stikprøve og hvilken konkurrence det nuværende system er kvælende for de mindre virksomheder med bygningssagkyndige der gerne vil lave huseftersyn men ikke får nogen opgaver på grund af konkurrenceforvridende aftaler som

stiller sf sig kritisk over for

den bygningssagkyndige skal angive om en skade er dyr eller ej altså om den koster over halvtredstusind kroner at udbedre det risikerer at blive misvisende og risikerer at stille køberen dårligere over for forsikringsselskabet og risikerer at fordyre tilstandsrapporten af de samme årsager er forbrugerrådet imod forslaget endelig skal sf bemærke at skimmelsvamp og radon ikke bliver direkte inkluderet i tilstandsrapporten og skadesbegrebet der ligger ikke nogen løsninger lige for så derfor

ved den her evaluering er energimærkningsordningen som jo er en søsterordning

der bliver muligvis lavet dobbeltarbejde i forbindelse med disse to ordninger samtidig lider energimærkerne af

betydelige skavanker betydelig større end

tilstandsrapporterne og derfor er det vigtigt at følge op og se om vi kan gøre det klogere opsummerende vil jeg oplyse

men efter femten år trænger den til en revision og det er det vi tager fat på i dag

ingen tvivl om at huseftersynsordningen er en vigtig ordning og er til stor hjælp for mange borgere i forbindelse med huskøb men den kan blive endnu bedre og derfor dette lovforslag vi har gjort os nogle erfaringer som ligger til grund for en revidering af ordningen først og fremmest indeholder denne revidering at personer der ønsker at købe en bolig nu får langt flere oplysninger om den bolig de påtænker at købe et nyt tiltag er elinstallationsrapporten en rapport der skal beskrive elinstallationernes tilstand

der er også lagt op til en særlig fugtskadedækning som betyder at der skal foretages målinger af niveauet af fugt hvorefter dette anføres og gives en karakter i tilstandsrapporten

ligeledes foretages der ændringer af ejerskifteforsikringen i forhold til vilkår og dækningsomfang i bund og grund kan borgerne også her se frem til en forbedring en endnu bedre forsikringsdækning

og mere klarhed om hvad der dækkes og hvad der ikke dækkes af forsikringen endvidere ændres

så den nu dækker i minimum ti år fra overtagelsen af huset hvor det op til nu har været i minimum fem år forsikringen vil også med den nye ordning dække allerede fra den dag tilstandsrapporten er blevet udarbejdet

konservative finder vi det tilfredsstillende at borgere der ønsker at købe et hus nu får endnu flere

gå

øge sikkerheden for både køber og sælger i forbindelse med salg af fast ejendom og der ligger helt givet en en række forbedringer i det her forslag som vi er meget meget positive

er ideer til at gøre forslaget endnu bedre

under udvalgsarbejdet og det vil vi også gerne

er kommet fra forbrugerrådet

om vi kan få evalueret den her ordning efter fem år jeg kunne også godt tænke mig at man så lidt nærmere på de muligheder

kan godt forstå argumentet om at det vil gøre tilstandsrapporten

uforholdsmæssig dyr men jeg synes alligevel det fortjener en ekstra

kunne jo være at man kunne sætte det i et system hvor det ikke behøvede

at ordningen

det har den da sikkert men det er også en sandhed

er alt for mange interesser i spil her det er mæglere det er forsikringsselskaber det er mellemhandlere og det er sælgere

vi er som de øvrige partier positive over for de ændringer der er fremlagt i lovforslaget som vi i udgangspunktet støtter der er fremlagt forskellige forbedringsforslag blandt andet fra forbrugerrådet om større sikkerhed for at skimmelsvamp altid dækkes også uden for beboelsesområdet der er spørgsmålet om hvordan

indrømmer at da jeg selv fik sådan en rapport gik der nogen tid inden jeg helt fangede hvad det var der

k1 og k2 det kunne et mindre studiearbejde så

mere enkelt og klart så er der foreslået at genhusning skal vare i to år hvis der er brug for det og ikke indskrænkes til

så er der den problemstilling som vi jo også kender fra medierne og som andre har været inde på hvordan sikrer vi

meget positiv modtagelse af lovforslaget for det

hvor vi kan få afklaret og behandlet nogle af de mange forskellige spørgsmål der er kommet op her

har til formål at vi gennemfører en revision af huseftersynsordningen med henblik på at den også i fremtiden vil komme til at give husejere

lejlighedsejere og alle andre som ejer ejendomme til bolig

tidssvarende beskyttelse i forbindelse med at de handler bolig som flere

bygger det her lovforslag jo på nogle anbefalinger

udvalg om huseftersynsordningen der har været nedsat af justitsministeriet

betænkningen som er meget grundig

ved en udbygning af den nuværende ordning skal have flere oplysninger om den konkrete ejendom som den pågældende overvejer at erhverve

elinstallationernes funktion og lovlighed

oplysninger om ejendommens fugtniveau og den forventede restlevetid for bygningens tag altså ganske væsentlige tilføjelser til den information som man får allerede i dag så foreslås det også at tilstandsrapportens karaktersystem bliver udbygget med en angivelse af om en skade vil være for dyr

tilstandsrapporten skal udleveres en generel hustypebeskrivelse der er relevant for den bygning som tilstandsrapporten vedrører derudover er der tale om en lang række ændringer

ejerskifteforsikringens vilkår og dækningsomfang der ud over at man skaber større klarhed med hensyn til hvilke forhold forsikringen dækker samlet set vil medføre en bedre forsikringsdækning for køberne det drejer sig blandt andet om en ny el og vvs dækning en særlig

udgifter til teknisk bistand og genhusning samlet set

er det min opfattelse at de ændringer som der med lovforslaget er lagt op til vil medvirke til at løse de problemer som kan opstå i forbindelse med en bolighandel og dermed sikre forbrugerne en bedre beskyttelse som sagt var der

ordførerne overvejelser som jeg langt hen ad vejen deler og som udvalget jo også har været

men andre har så været inde i den overvejelse nu bliver det vel ikke for dyr en ordning altså nu bliver selve tilstandsrapporten vel ikke for dyr nu bliver forsikringen vel ikke for dyr og det er jo også den afvejning der ligger i

vi kan godt gennemføre forbedringer men de vil meget let føre til

bliver så meget dyrere at den ikke vil blive anvendt

opnår vi jo ikke det vi gerne vil nemlig at så mange som muligt føler sig tiltrukket at det her og benytter sig af det

en balance man skal finde i det for så vidt angår

ordningen altså om vi kan være sikre på at de her tilstandsrapporter bliver udformet af uvildige byggesagkyndige har udvalget

også været inde på det og der er jo ingen tvivl om at der har været eksempler på brodne kar

fastholder en ordning der er markedsbestemt altså

men hvor der så ikke er mulighed for

lade markedsvilkårene fungere men det kan

end

rent faktisk får nogle gode ideer der kan bruges det er jo ikke altid nogle gange bliver det for vildt når man tænker ud af boksen men

altså man skal jo være opmærksom på at der allerede i to tusind og seks tror

skete det at man indførte nogle nye regler for at sikre de bygningssagkyndiges

uvildighed og uafhængighed for så vidt angår ejendomsmæglere og deres interesser i den her

om at rekvirere en byggeteknisk gennemgang

heller ikke må bringe nogle helt konkrete bygningssagkyndige på banen banen i i den forbindelse over for sælger så der er jo i

jeg synes det er en meget positiv tone og jeg

der er grund til at overveje om det ligger som

når man kan se at meget få bygningssagkyndige laver en meget stor del af tilstandsrapporterne mens en rigtig stor del ikke laver nogen det kunne tyde på at der er nogle uheldige tendenser i markedet om man vil kalde det sådan samtidig

nu er jeg ikke ekspert i radonmembraner

kan høre på det hele at herre thomas jensen ved mere

end jeg gør så jeg vover slet ikke at gå ind i en diskussion med herre thomas jensen om om det

jeg mener at erindre at det er noget som har været overvejet i

i udvalget for netop

om der er nogle gode måder at undersøge det her på

jo

får en overordnet fornemmelse og jeg havde nær sagt

hvad de kan forvente sig af det hus som de

med til at styrke beslutningsgrundlaget for den pågældende og altså også afstemme forventningerne med hensyn til hvad der er i vente

omkostninger til udbedring af mangler og slitage og så videre

ønsker sf at pålægge regeringen at udarbejde en national politik for

byudvikling de ønsker at stille krav til kommunerne om at fokusere på bæredygtig byudvikling og de ønsker at pålægge regeringen at oprette et center for bæredygtig byudvikling lad mig starte med at sige at jeg deler forslagsstillernes ønske om en mere bæredygtig byudvikling vi lægger vægt på at de danske byer udvikles i en mere bæredygtig retning samtidig med at der fortsat gives gode rammer for vækst i erhvervslivet og gode levevilkår for borgerne vi prioriterer også at de danske kommuner får de redskaber som er nødvendige for at tilgodese

fremme de her hensyn

vi også igangsat en række initiativer til netop at understøtte

også væsentligt at være opmærksom på at der også allerede er flere

hvordan der skabes bæredygtige byer

er intensiveret i forhold til tidligere og det stiller byerne over for stadig større udfordringer det er derfor et grundvilkår at danske byer giver plads til både erhvervslivet og de gode levevilkår for borgerne der bor der nogle af de nye parametre som byerne konkurrerer på er

jo deres evne til at tilpasse sig klimaændringerne deres evne til at nedbringe ressourceforbruget og deres evne til

tilbyde omgivelser som har en positiv effekt på

det er jo en dagsorden som i stigende grad præger kommunernes hverdag i kommunerne arbejdes der allerede i dag med udvikling af strategier og handleplaner inden for emner som klima sundhed og

ikke mindst byernes planlægning jeg lægger stor vægt på

i de enkelte byer

også opmærksom på at understøtte kommunernes udvikling af bæredygtige byer

grøn transport miljøteknologi energipolitik og renere luft det gælder den grønne transportpolitiske aftale fra to tusind og ni som blandt andet skal sikre flere trygge cykelveje og bedre offentlig transport det gælder også den brede energipolitiske aftale fra to tusind og otte med blandt andet

reducere energiforbruget i bygninger det gælder også udpegning af de seks energibyer

er der jo i to tusind og ti afsat halvfems million kroner til at udvikle og teste nye miljøteknologier som kan bidrage til erhvervslivets vækst for at skabe attraktive byer

udsendte vi også en strategi for det i to tusind og otte for at fremme bevægelse og friluftsliv

som i to tusind og ni resulterede i syv særlige breddeidrætskommuner som får støtte til at realisere breddeidrætsudvalgets to og fyrre anbefalinger det er kommunerne som har ansvaret for planlægningen men det er jo i høj grad den private sektor som driver byomdannelsen og byudviklingen og staten

sætter så de overordnede rammer det er en arbejdsdeling som som vi gerne vil fastholde i den forbindelse har vi så også igangsat syv konkrete samarbejdsprojekter i samarbejde med kommuner fonde

udfordringerne gennem planlægningen uden at gå meget i

hjælpsomt lige kort at omtale de syv samarbejdsprojekter det første hedder bedre grønne oplevelser i byen og

hedder standard for bæredygtige lokalplaner og det har til formål at udvikle en standard for bæredygtige lokalplaner og i det hele taget et grønt reglement så er der det sjette det er forstadens tænketank som har til formål at afdække muligheder og udfordringer for at nye og eksisterende forstæder kan blive mere bæredygtige det

initiativ hedder regnvand i haver og parker og det har til formål at afdække og udvikle mulighederne for at aflede regnvand til haver og parker alle de her projekter gennemføres i samarbejde med en række kommuner med kl med friluftsrådet med byggesocietetet med lokale og anlægsfonden med

det altså projekter som løber frem til to tusind og tolv og med de her projekter er

det selvfølgelig forventningen at vi får vigtig viden blandt andet om barrierer i forhold til lovgivningen

det hele taget nye redskaber til at håndtere

regeringens holdning at udviklingen af sådan nogle redskaber her er afgørende og lad os se resultaterne af projekterne

om selve det her med planstrategier med fokus på bæredygtig udvikling er

jo sådan at kommunerne ifølge planlovens § tre og tyve a i den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggør en

strategi for kommuneplanlægningen altså de såkaldte planstrategier og kommunerne er i gang med arbejdet i den her runde

næste runde af planstrategier udarbejdes så i perioden fra to tusind og fjorten til to tusind og femten så der er jo kan man sige rigelig tid til at evaluere de her igangsatte samarbejdsprojekter og planstrategiernes indhold før vi eventuelt skulle gå ind at ændre på kravene til kommunernes planstrategier derudover

understøtte udviklingen af de nødvendige redskaber til kommunerne i stedet for

stille yderligere krav om særligt indhold i kommunernes

centeret for bæredygtig

med at fremme bæredygtighed på mange fronter mange parter er i spil og der

det her arbejde klares i dag af en række forskellige parter med

formidlingen målrettet dem som har brug for den specifikke ny viden

godt eksempel på den her målrettede formidling

selvejende institution som finansieres via indtægtsdækket virksomhed men som også modtager tilskud fra kommuner virksomheder og fra miljøministeriet byplanlaboratoriet deltager i udviklingsprojekter og afholder kurser og det er kurser som er afstemt med behovet i kommunerne således er der pt kurser om byens vand

dansk arkitektur center green building council og foreningen bæredygtige byer og bygninger

nogle aktører som gør et stort arbejde og som har klart definerede interessenter der er det altså regeringens vurdering at der ikke er brug for et center for

jeg vil sige at jeg takker for og deler interessen for byernes udvikling men finder altså ikke at beslutningsforslaget fra sf passer ind i alle de her

om en national politik fordi regeringen finder det hensigtsmæssigt at opsamle resultaterne

i miljø og planlægningsudvalget og miljøministeriet

om mulige veje frem for netop

rejsehold på andre områder også men selvfølgelig som jeg også sagde i min

hvad der er

at en lang række af de ting som

forslag som sf kommer med gang på gang

lave en national strategi centralisere tingene ud fra en tanke om at

kan kommunerne ikke selv finde ud af så derfor er vi

jeg har en helt anden opfattelse af hvordan det er at være i en kommunalbestyrelse

man behøver ikke nogen national strategi sagen er at

hvad bæredygtighed er de ved det lige så godt som fru ida auken men fru ida auken vil meget gerne sammen med en masse

og ganske givet også nogle andre på venstrefløjen

hvem er ikke interesseret i at få en bæredygtig byudvikling det er vi

at man her laver en national

den enkelte kommune skal selv have den mulighed og den rådighed som gør at de kan lave deres strategi som det nu passer bedst til den kommune og den by

er fint nok at vi drøfter de her ting her i folketingssalen men jeg synes bare altid at det bliver noget bagvendt når det bliver sådan at det er os herinde i folketinget som står som de kloge og de vise og skal fortælle dem derude i kommunerne hvad de skal gøre og lægge rammerne

vi skal nedbringe ressourceforbruget vi skal gøre noget ved ved levevilkår og sundhed

er breddeidrætskommune og har gjort en lang række ting

bæredygtighed på det her område så så vi kan sagtens finde ud af det selv

initiativer som ministeren nævnte

at regeringen allerede har taget fat på det her

grønne oplevelser i byen bevægelse i alle planer

standard for bæredygtige lokalplaner

noget af det fru ida auken gerne vil have lavet og det er i gang så spørgsmålet er

ja vi fik at vide at det

at lave et rejsehold nu har jeg

hørt mange gange når jeg har hørt på politiske debatter her at det som sf og

er et rejsehold altså vi får jo

kommunerne om hvad de skal gøre

at det griber lidt om sig der er gået inflation i rejsehold

bedre at overlade tingene til den enkelte kommune og hvis kommunerne gerne vil have hjælp hvis de ikke selv kan finde ud af det så findes der jo private konsulentfirmaer der kan hjælpe dem

rejsehold til betalt af det offentlige det kan man klare ved at kommunen

godt at få samlet viden og initiativer det er helt fint

vi skal støtte miljøteknologi det er jeg helt enig i men nu er det sådan at herre flemming møller mortensen kan kigge i finansloven

er afsat halvfems million kroner til at udvikle og teste nye miljøteknologier som blandt andet har med det her at gøre

byrådsarbejde er at mange kommuner

have hvisket både gode ideer og gode

i min ordførertale at der faktisk findes sådan nogle videncentre der er dansk byplanlaboratorium

institutioner er der til at hjælpe kommunerne men det der er problemet synes jeg i i den måde vi debatterer på her er

kan de gode ideer ideer altid kun komme fra folketinget fordi man skal

udgangspunkt i en centralisering i at det er os herinde der ved bedst og jeg har lidt svært ved at forstå hvad problemet er med at at styrke dansk erhvervsliv

et eller andet venligt til fru ida auken det plejer

set også at det er venligt at tage det her seriøst og diskutere det seriøst og kommentere det ud fra

når fru ida auken siger at at det her

det er en vigtig sag at drøfte og jeg kan godt forstå de organisationer som fru ida auken har talt med er glade for at vi drøfter det her men man kan da ikke fortænke mig i at reagere når der i beslutningsforslaget

man pålægger regeringen at udarbejde en national politik for bæredygtig udvikling at stille krav til kommunerne om at fokusere på bæredygtig byudvikling

socialdemokratisk side synes vi rent faktisk at sfs forslag her er et godt

rummer nogle muligheder og det vi

skal kigge efter og spejde efter i hverdagen

noget nyt noget man kommer til at tro på vi tror rent faktisk på

byudvikling kan være et af punkterne som vil kunne bibringe indtjening til danmark ikke blot i

også får givet noget af den viden man må høste

den globale byudvikling er jo et fantastisk fænomen overalt i verden flytter flere og flere folk til byerne og samtidig med at flere og flere folk flytter til byerne

og udfordringerne også større i

at drive og planlægge og drifte en by

mindre støj ren luft samtidig med at man også rent arealmæssigt bliver stillet over for nogle udfordringer fordi byerne

det er sådan de fysiske udfordringer vi har naturligvis også

byerne skal også være dejlige at være i vi skal gerne kunne lide at være der de skal være attraktive bosætningsbyer og det stiller nogle høje krav til at man også får kigget på de fordringer der ligger i forhold til det

have en god livskvalitet i byerne

fra sf giver nogle potentialer

nogle muligheder an så synes jeg rent faktisk også det har vi hørt fra både ministeren og venstres ordførers side at

kan være en af fordelene ved at prøve at kigge på et beslutningsforslag som det her er at man får ting samlet det fremgår meget tydeligt af herre

eyvind vesselbos ordførertale at der er initiativer både privat og offentligt fra socialdemokratisk side vil vi gerne være med til at understøtte både de private og de offentlige initiativer på det her område vi vil rigtig gerne være med til at styrke en samling af den viden

på området for at give en hjælpende hånd

at få et videncenter som kan være formidlende og hjælpende i forhold til kommunerne og de store byer er en ganske udmærket idé for at man ligesom kan have sådan et videncenter er det jo nødvendigt at man får defineret en national politik

på området jeg tror på at det man

er ganske fragmenteret det er ganske meget opdelt på områder og der tror jeg det vil være udmærket og det vil ikke kræve ret mange ressourcer at gribe en mulighed for som beslutningsforslaget her siger

få defineret en politik som både erhvervsliv kommuner og andre planlæggere vil kunne gøre brug

det er naturligvis også linket til det tredje element

det er også et spørgsmål om

i himmerland det var en lille kommune vi havde ikke alle de kompetencer og alle de ekspertfolk ansat i vores forvaltning som skulle til for at vi kunne drifte vores kommune på allerhøjeste niveau på samtlige områder

kommunernes landsforening jo naturligvis også

videregive erfaring og der tror jeg bare at venstres ordfører her fuldstændig misforstår

både kommuner og dansk erhvervsliv og den ekspertise vi har i danmark fra socialdemokratisk side tænker vi

helhed vi har i en samlet opposition fremlagt en plan som vi kalder

have at danmark skal være fuldstændig

det ved vi er en udfordring til gengæld ved vi også at

kommunerne selvstyre eller vi skal have mere centralisering

skal have mere centralisering som jeg ser det der lægges op til at

et center for bæredygtig udvikling

selvfølgelig tager hensyn til naturen til det grønne til det sunde bymiljø og alle andre ting som

livskvalitet og alle de andre ting der hører til derfor er som vi ser det i dansk

meget unødvendigt at lave et sådant center vi tror på at kommunerne sagtens

se at der er kommet over tolvtusinde flere offentligt ansatte

bruger jo mange mange flere penge

offentligt forbrug end vi gjorde

vi giver selvstændighed til kommunerne det er også vigtigt som

det er blevet nævnt før at man har nogle planer for

vi hørte fra socialdemokraterne at man har en to tusind og halvtreds plan ja vi kan gå tilbage i tiden

vi havde en socialdemokratisk regering da havde man også en to tusind og ti plan da var det så meningen at man skulle bruge seks og tyve

af bnp på den offentlige sektor skal den bare vokse derudad skal der bare

centre og diverse ting er

selvbestemmelse til kommunerne

sten og at de selv bestemmer hvor det er de vil

sætte ind fremover

fjerne en bevilling fra lomborg for at finansiere det

vi synes det er en mærkelig måde at gribe tingene an på vi ved i

at lomborg har en opgave som han er sat i verden

tages penge fra

et nyt center på det her område netop fordi vi har nogle selvstændige kommuner som arbejder seriøst hele vejen igennem

rundtomkring i landet

de byggereglementer der er stillet op og de initiativer der er i kommunerne vi ved

hele vejen rundt nej det betyder bare at vi giver dem friheden til at vælge lige nøjagtig de metoder som de har behov for og som de kan se

herre jørn dohrmann som udtrykker dansk folkepartis holdning slet ikke taler om kvalitet

og indtjeningsmuligheder til vores lille måske lidt sårbare land og det undrer mig

sige vi vi ved bedst hver eneste gang

galt lad os bare tage sådan noget som vandsektorloven der

kommunerne der ligesom har fingeren på pulsen og

det er fint så arbejd med det og sæt jeres kræfter ind på det område

drejer det sig ene og alene om

rådgive de otte og halvfems kommuner som i dag i varierende grad har mulighed for at satse på det her område men hvis vi skal

udvikle erhvervet og industrien på området tror vi det vil være rigtig godt

er gennemsyret af at man ikke har tillid til kommunerne man vil have det centraliseret og

viser tillid til netop kommunerne

det har vi set med alle de andre eksempler vi har altså

det duer ikke jeg vil hellere

tillid til de kommuner til de kommunalbestyrelsesmedlemmer som er valgt uanset om det er socialdemokrater

mange af de ting vi bliver pålagt lad os bare sige på affaldsområdet det kender vi vist alle sammen

eu der kommer og siger det her skal liberaliseres kom nu

selv i det danske folketing hvordan vi

er det netop ud til kommunerne ud til dem der sidder og arbejder med det vi skal ikke centralisere det som der bliver lagt op til

jo næsten som at høre eu der vil have mere og mere centraliseret jeg må sige

stærkt afstand fra derfor vil vi gerne give det til

sagt i min ordførertale at vi bruger tredive procent af bnp på offentligt forbrug og jeg husker at der i den to tusind og ti plan som den tidligere regering altså den røde regering

var seks og tyve procent af bnp til offentligt forbrug

af den danske befolkning lever i bysamfund det betyder selvsagt

leve det gode liv i byen og at vore byer er kendetegnet ved ren luft gode trafikale løsninger og attraktive rekreative områder bæredygtig byudvikling er også at sikre en arkitektur som har en æstetik

gør det at bevæge sig i bybilledet til

at sikre at fremtidige klimaændringer ikke påvirker dagliglivet i byerne i væsentligt omfang

huse og kældre ikke oversvømmes af kloakvand

at pålægge regeringen at udarbejde en national politik på området at stille øgede krav

der er ikke noget i vejen med disse intentioner men det er min opfattelse at regeringen er godt i gang med arbejdet med bæredygtig byudvikling der er allerede i erfaringsopsamlingen på en lang række områder som skal sikre større bæredygtighed i den planlægning som fremadrettet skal finde sted

erfaringsopsamling som skal understøtte det arbejde som kommunerne løbende skal gennemføre for at sikre det gode liv i byerne det er op til de enkelte kommuner at stå for byplanlægning og dermed byudvikling det er op til kommunerne at forholde sig til de erfaringer der gøres med de tiltag

jo ikke kritisere det radikale venstre for klart og utvetydigt at støtte et forslag fra sf som oven i købet er i den kategori som enhedslisten også støtter

rigtig godt

at folketinget skal blande sig i den politiske udvikling fra venstre og dansk folkepartis side det er selvfølgelig et skift i politikken i forhold til hvordan man har behandlet kommunerne i de foregående ni år men det er måske alligevel en lille smule fornuftigt og rationelt at

folkeparti ikke har noget ønske om at folketinget fremover skal blande sig i ret meget fordi

jo være logisk nok at man indtager det synspunkt selv om det ikke er særlig sammenhængende med hvad man måske tidligere

godt og spændende forslag er jo at det er fuldstændig rigtigt

de miljømæssige og klimamæssige udfordringer vi står over for i danmark

i stand til at udvikle nogle bysamfund som fungerer miljømæssigt bæredygtigt

fremtiden at vi er i stand til at løfte den opgave

i stand til at lave en planlægning af vores byer sådan at vi får genetableret muligheden for

man ved hjælp af kollektiv transport har mulighed for at bruge de serviceydelser og de

man ikke belaster unødvendig meget med transport tænk hvis vi igen i danmark kunne begynde at føre en planlægningspolitik

mulighed for at man kunne leve et miljømæssigt fornuftigt liv uden at man følte at man blev begrænset i sin udfoldelse det er jo dér man kan sige at hele spørgsmålet om planlægning

et borgerligt standpunkt at

udmøntning af planpolitikken været enighed om at det er rigtig fornuftigt og godt

den lokale planlægning der sikrer at

får en miljømæssigt fornuftig udvikling

har om at der også skal være et liv uden for de store byer forsvares

overvejer at diskutere om

op ud fra en erkendelse som vi nu har af at de miljømæssige og klimamæssige behov er langt større og udfordringerne er langt større i fremtiden end de har været indtil nu

væsentlige elementer der kan indgå i det og nu er vi jo i enhedslisten ikke så fokuseret på det der med at tjene penge som så mange andre så derfor er det naturligvis kun en smuk sidegevinst ved sf’s forslag set fra vores synspunkt

at udvikle vores byer

blive økonomisk langt mere bæredygtige end vi vil være hvis vi bare lader stå til vel vidende at ganske mange af de arbejdspladser vil være målrettet

de mennesker som i dag måske har svært ved at finde en plads på arbejdsmarkedet

synes vi at det er rigtig fornuftigt at have det udgangspunkt så har sf også foreslået at etablere et center jeg forstår at det center i stor udstrækning skal finansieres ved at fjerne bevillingen fra bjørn lomborgs

er måske lidt ærgerligt for bjørn lomborg har jo på mange måder udviklet sig igennem de senere år så måske kunne han hvis man blev ved med at tilføre ham penge i otte ti år komme til at bidrage positivt i debatten om klima og miljø

og havde meget spændende og konstruktive kommentarer

jeg lige sige noget om hvorfor vi fremsætter det her

været talt meget om at man på en måde kunne sige at det enogtyvende århundrede er byernes århundrede hvorfor det jo fordi

i verden at mere end halvdelen af verdens befolkning

vi ved at de næste tre milliarder mennesker der kommer til

kommer til at gå fra seks milliarder til ni milliarder mennesker i verden

sige at byerne bliver knudepunkter for

problemer kan man sige pladsmæssigt miljømæssigt ressourcemæssigt og arbejdspladsmæssigt

nøglen til at løse en masse af de her problemer så derfor er enogtyvende århundrede måske byernes århundrede og

vi har haft en stor konference i miljøudvalget

har været på studietur i kina hvor vi blandt andet har set på bæredygtig byudvikling og hørt om hvordan kina

diskutere tingene herinde i dag sagen er jo at hvis vi her i danmark finder de løsninger

følge meget ære med de her ting danmark

rigtig mange ting på miljøområdet der kommer folk hertil for at se hvordan vi håndterer vores vand

i new york er man begyndt at bygge cykelstier efter dansk forbillede

meget stor stil og jeg har sjældent været

men det er kun den ene internationale vinkel på det

at vi kan skabe byer herhjemme i danmark

for danskerne som kan tiltrække arbejdspladser kan tiltrække liv og som kan give danskerne rigtig høj livskvalitet så det er virkelig en win win hvis vi finder de her løsninger man kan sige at den økonomiske bæredygtighed i en by er betinget af mange faktorer er byen attraktiv at bo i er der en høj livskvalitet er folkesundheden i orden er der mulighed for at skabe nye arbejdspladser og tiltrække virksomheder har alle mulighed for at transportere sig og har alle indkomstgrupper mulighed for at bosætte sig i byen de mange tiltag der knytter sig til at skabe bæredygtige byer spiller altså en afgørende rolle for at skabe økonomisk bæredygtige byer miljømæssigt bæredygtige byer synes jeg at herre per clausen beskrev vigtigheden af

jo som sagt en stor belastning så kan vi finde måder at minimere vores vandforbrug

og som er med til at vi belaster

tværgående tænkning at lave byplanlægning

prøve at få samlet den her viden

er andre end folketingspolitikerne og staten til

for alvor at på dagsordenen få samlet den her viden og få tænkt tingene sammen det kan man ikke gøre rundtomkring

lavet en national politik

vandplanlægning spildevandshåndtering byggeri med lavt energiforbrug fjernvarme og så videre

rigtig godt i gang

fra blandt andet et rejsehold

at tage nogle af de strategiske beslutninger

så taber vi lynhurtigt konkurrenceevne vi har senest set det

bliver ved med at udvikle vores grønne teknologier og vores løsninger jamen så har vi

pludselig ikke noget at eksportere

på dagsordenen så bare lige

femten hvor de nye planstrategier bliver lavet

sige til kommunerne at vi i den strategiske planlægning

for ministerens forskellige initiativer til at udvikle redskaber på det her område det er vi helt enige om er vigtigt og så vil jeg sige med hensyn til om man

at det kunne være interessant at prøve samle en masse af de her tanker vi har rundt omkring

på hans lidt skiftende holdninger han har været utrolig god til at forvirre debatten men ikke ret god til at

det ærgrer mig

har mange områder det er jo ikke en centralisering at lave et center

som vi gør i al anden planlægning

har en planlov hvor vi laver nogle strategiske prioriteringer

kommuneplanstrategierne

at fokusere på en ny måde fordi verden bevæger sig det er da ikke centralisering

vigtige pointer og nogle vigtige perspektiver på